titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af

udgår punkt en af dagsordenen det vil sige

af folketingets hjemmeside og skal i øvrigt henvise til ugeplanen der vil fremgå